mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelser justitsministeren lovforslag nummer l to

beskæftigelsesministeren lovforslag nummer l seks

kirkeministeren lovforslag nummer l ti miljøministeren lovforslag nummer l tolv transportministeren lovforslag

seksten indenrigs og sundhedsministeren lovforslag nummer l sytten integrationsministeren lovforslag nummer l atten kulturministeren lovforslag nummer l nitten økonomi og erhvervsministeren lovforslag

tyve klima og energiministeren lovforslag nummer l en og tyve og to og tyve skatteministeren lovforslag nummer l tre og tyve undervisningsministeren lovforslag nummer l fire og tyve og

sophie hæstorp andersen julie skovsby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

forsvarsministeren til finansministeren meddelelsen vil fremgå af folketingstidende DK ministeren for nordisk samarbejde har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om

og jeg vil gerne citere fra talen

den ambitiøse lægestuderende med tyrkisk efternavn og den kompetente sosu elev hvis forældre kommer fra sri

vi har brug for hver og en af jer

og rigtige hensigter og derfor vil jeg spørge ministeren hvordan harmonerer det med det lovforslag eller den lov som blev vedtaget i sidste samling om

sige at de eksempler jeg nu giver ikke

er rigtige mennesker med navn og adresse i danmark

vi får ind i vores mailboks

er ansat i en større dansk virksomhed hun har halvfjerds point for at have boet her i fire år og femten point for en videregående uddannelse

i en periode i sit liv hvor det med medborgerskab lige harmonerer med det job hun har

hun har der hun kan ikke få permanent

den unge kvinde som er fra afghanistan og har været her i otte år

nitten år hun bliver student til sommer hvis hun skal have

ophold skal hun ikke fortsætte i ungdomsuddannelserne

hvor hun går ud på arbejdsmarkedet formodentlig til et ufaglært job

den srilankanske sosu assistent nu må man ikke håbe for hende at hun får tilbudt et job på otte og tyve timer for gør hun det får hun

det jeg havde håbet på at ministeren ville have sagt her i dag når jeg siger det

husker interviews hvor ministeren har sagt at vi skal tænke helt anderledes det jeg giver her er jo altså nogle helt konkrete eksempler på at mennesker som i øvrigt opfører sig ordentligt og fornuftigt i dette land ikke kan få lov til at få den

ministeren der er vel forskel på at have en midlertidig opholdstilladelse og

virke i sit job hvis man skal rejse og den slags ting

at den unge kvinde på nitten år jeg talte om her

der i og for sig er mit ærinde her er at sige at ministeren

realiteterne i den virkelige verden er en anden realiteterne i

integrationsministeren i dag det handler om en to og tyve årig ung mand toan minh le fra vietnam der har været her i danmark i otte år han kom hertil sammen

og det er årsagen til problemet

i bjergby taget sig af ham har ham i lære og han har gået på teknisk skole i hjørring

på alle måder det man kalder en mønsterbryder i forhold til

vi kan forvente af ham han har modtaget su han har betalt skat han er selvforsørgende der er ingen problemer overhovedet bortset fra at integrationsministeren ikke vil have ham her i landet

når storebroderen kan få lov at være her lillesøsteren kan få lov at være her hvorfor kan han så ikke få lov at være her han har sit liv her han har ikke noget samkvem med mor som er rejst ud af landet han ved ikke engang hvor hun er henne han har sin kæreste her i landet han har arbejde han bidrager positivt til det danske samfund

mesteren der kun gør en god gerning og tager lærlinge

sin uddannelse færdig her i landet vi må da kunne være enige

lov og lov skal holdes men samfundet

er en farlig mand burde hun jo have fulgt ham

han er som sagt en mønsterbryder det synes jeg ministeren skulle forholde sig til jeg får breve fra mange arbejdsgivere lønmodtagerorganisationer

borgerlige anstændighed er henne i den her sag han er ikke til fare for nogen som helst han er et positivt bidrag til det danske samfund og derfor er han her jo i god tro årsagen til at man vil

vi har brug for de fremmede at de skal være hjertelig velkommen hvis de vil bidrage positivt og indordne sig under reglerne og betale skat som gode samfundsborgere

der er kommet tusindvis af østeuropæere her til landet så ministeren har været med til at bøje loven og lave reglerne om med tilbagevirkende kraft når det drejer sig om landbrugspraktikanter

selvfølgelig skal den mand da have lov at gøre sin uddannelse færdig i danmark der var intet vi hellere ville

er spørgsmålet er om ministeren vil svare for sin hat i stedet for at sige at det bare er sådan at

niogtyvende september altså i sidste uge

rønn vil favorisere boligejere og i artiklen kunne

læse at i det nye pointsystem man arbejder med fra regeringens side arbejder

at præmiere dem der ejer deres egen bolig frem for dem der vælger at bo til leje og det

at se en så centralistisk tankegang

nuværende regering der ellers i hvert fald tidligere har slået sig op på at sætte mennesket før systemet

en regering der da den kom til ellers blæste

og det undrede mig at se hvordan man på den måde synes det skal være staten

hvordan borgerne vælger at bo

jo

mere berettigede til at kunne have et liv med deres familiemedlemmer end lejere

hvad nu skal kalde det selvfølgelig ikke går den vej rundt

komme i beskæftigelse ens uddannelsesniveau og sådan noget udspringer af ens boligform men at det snarere går den anden vej rundt og at den store udfordring vi står med lige præcis er at sørge for at de mennesker der bor i lejebolig og drømmer om at

det grundlæggende spørgsmål er vel om man siger at boligformen

vi lever i den omvendte verden hvis vi siger at beskæftigelse og det rette uddannelsesniveau til at varetage de ledige funktioner på vores arbejdsmarked udspringer af om man har valgt at bo til leje eller bo i ejerbolig det må

noteret sig at de konservatives ordfører

jo alle sammen godt at den helt afgørende nøgle til

spørgsmål nummer tretten til sytten på dagens dagsorden

herre jesper petersen overgår til næste spørgetid spørgsmål nummer seksten og sytten af fru julie rademacher og spørgsmål nummer fjorten og femten af fru pernille frahm overgår til skriftlig besvarelse endvidere har

spørgsmål nummer to og tyve og tre og tyve på dagsordenen tilbage

den såkaldte mailsag hvor

en redegørelse fra økonomi og erhvervsministeriet

at den daværende særlige rådgiver

den almindelige offentlige omtale havde forsøgt at få slettet nogle mails

sagen om overbetalingen af de private sygehuse

jamen så vil jeg gerne spørge om statsministeren har tænkt sig at indskærpe de her ting derunder i øvrigt også en anden ting som så sent som i dag er kommet

disse særlige rådgiveres måde

at den samme person som vi her har i søgelyset også har haft sådan et dobbeltracket mailsystem

der jo vanskeliggør den aktindsigt som der kan være brug for at håndhæve i forhold til en sådan særligt ansat embedsmands embedsførelse

med at indskærpe at de særlige

øvrigt kan jeg så helt principielt overordnet og generelt sige

blev afgivet tilbage i to tusind og

fagligt ansvar for en gruppe af medarbejdere ansat i ministeriet med de samme opgaver men der ligger en betænkning som regeringen har taget til efterretning og som

et udmærket regelsæt til spørgsmålet om indskærpelse kan jeg sige det samme som

statsministeren udtryk for at det her jo ikke er noget

er godtgjort har fundet sted

det har så stor principiel betydning faktisk

få godtgjort hvad der har fundet sted vi vi ved to ting vi ved at der er en medarbejder i økonomi og erhvervsministeriet der har sagt at han er blevet forsøgt presset til at

og vi ved også at der er en departementschef i samme ministerium

fundet sted alligevel

og har skullet give mening i retning af at dække for noget så må der

taget initiativ til sletninger flere forskellige steder i centraladministrationen og der synes jeg faktisk at statsministeren ville tjene det at sikre renfærdigheden og

der faktisk foregår ved selv at sætte en undersøgelse

de påstande har været afdækket i de to relevante ministerier hvorefter det er kommet for en dag at

lød

i detaljer at der er to personer

meget nærmere jeg noterer mig med stor tilfredshed

det er jo regeringens fælles ideer som man kan læse ud af regeringsgrundlaget fra to tusind og syv

hvoraf det fremgår og nu citerer jeg de private sygehuse har bidraget til at sikre alle patienter gratis adgang til

synes ikke spørgsmålet er

kernen i offentlighedens interesse

denne sag er om den tidligere sundhedsminister senere finansminister nuværende statsminister selv aktivt har ageret i sagen som jo er ved vi nu fra rigsrevisor at man har benægtet eksistensen af en rapport der viste hvor meget de her takster kunne sænkes mens rigsrevisionen arbejdede med lige præcis det her tema det er jo

i anledning af at han han er blevet bibragt den opfattelse at materialet ikke fandtes på det tidspunkt da han prøvede at skrive sin beretning

været inde over og prøvet

unddrage rigsrevisor og dermed offentligheden indsigt i hvad det var for nogle overvejelser der blev gjort i sundhedsministeriet i foråret

er at departementscheferne fra sundhedsministeriet og finansministeriet har været stærkt involveret i om jeg så må sige at holde rigsrevisionen

spørgerens deltagelse i debatten med

en specielle anbringender

op og ned i den her sag

virkeligheden ret enkelt situationen er den at

før den en regering gik til valg på at indføre et frit valg

at sikre at patienterne kunne tage de penge med

patientrettighed og helt efter de spilleregler der fremgår af den lovgivning så fungerede det frem

to tusind og seks hvor parterne ikke kunne blive enige om prisen og hvor den daværende sundhedsminister derfor i henhold til reglerne måtte bruge den hjemmel der var i loven til at

det har så efterfølgende afstedkommet bemærkninger fra rigsrevisor der mener at man på det tidspunkt burde have fundet et andet prisleje

nu går ind i er så en diskussion fra

det fremgår af regeringsgrundlaget i november to tusind og syv at man ønsker at lave et nyt prisregime der er en strejke i foråret to tusind og otte

strejke indgår den daværende finansminister som jeg kender vældig godt en aftale med sygehusejerne

at suspendere det frie sygehusvalg som derfor slet ikke findes det eksisterer ikke

i den mellemliggende fase arbejder regeringen med at udmønte sit regeringsgrundlag og det fører til at den daværende finansminister som jeg stadig kender godt den første april to tusind og ni indgår en aftale med danske regioner om et nyt prissystem der hviler på referencepriser derfor må man sige

fint bare vilkårene er tilsvarende

synes derimod at den er ret enestående fordi den jo handler om at der

udfoldet meget store bestræbelser som vi nu får det afdækket fra centrale ministre

også det er utrolig centralt at få belyst præcis hvornår statsministeren som jo i virkeligheden er sagens hovedperson

har været meget i vælten på grund af mailsagen

jo statsministeren der er sagens

bekendt med at herre jakob axel nielsen som sundhedsminister havde lavet et materiale der belyste at man betalte fem og tyve procent for meget

kasketter man præcis kan kontrollere

den her sag at efter mine bedste oplysninger

det materiale der findes også gjort til genstand for indsigt i rigsrevisionen og skulle

bedste oplysninger den hemmelige rapport som jeg har læst om i dagspressen de sidste dage har jo

altså mere hemmelig er den jo ikke jeg spekulerer på hvor mange der egentlig har læst hvad der står men den har ligget der mig bekendt er den også stillet til rådighed for rigsrevisor og

jo ikke nytte noget at spørgeren har

som hviler på at jeg har insisteret på overbetaling

for rammerne af spørgetiden nu rejser formanden sig op men

jeg vil skjule jeg har ansvaret for at

administreret efter de regler som folketinget har udstukket jeg har ansvaret for at have suspenderet det frie sygehusvalg i sommeren to tusind og otte jeg har ansvaret for at have

at de har været præsenteret med den rettidighed der gjorde at regeringen kunne indgå

er meget meget afgørende fordi spørgsmålet om hvornår det her materiale blev lagt ud på sundhedsministeriets hjemmeside er et spørgsmål om

vi har at gøre med og det er jo det der er blevet belyst omkring korrespondancen mellem daværende sundhedsminister jakob axel nielsen

udleveret til ham derfor er tidslinjen interessant fordi det i virkeligheden

på lovgivningen omkring rigsrevisionen men men jeg vil godt sige

det forekommer mig meget entydigt at den nuværende statsminister har insisteret på overbetaling det spørgsmål jeg har prøvet at få besvaret i dag men som jeg tilsyneladende ikke kan få et klart svar på er i hvor høj grad den nuværende statsminister også var involveret i at prøve

dække over hele sagen så vil jeg bare

statsministerens subjektive bedømmelse af hvilke forskellige kasketter jeg optræder med ja jeg har bedømt sagen som statsrevisor og der har jeg sammen med to andre kollegaer indtaget nøjagtig samme holdning som samtlige statsrevisorer har haft i alle sager tidligere i hvert fald siden nitten en og halvfems vi har ikke villet underkende rigsrevisionens bedømmelse af hvad der var lavet af uregelmæssigheder

at

eller statsrevisors arbejde

såkaldte hemmelige rapport er offentliggjort og rigsrevisor

har det haft betydning for rigsrevisors arbejde

ikke vurdere jeg kan se hvordan rigsrevisor har udtalt sig i offentligheden

sidste sommer

der ønskes

redegjort for jeg ved godt at

en kæmpe skandale og påstår at jeg har insisteret på overbetaling det har ikke hold i virkeligheden og det har ikke hold i historikken hvis man ser på

stod i regeringsgrundlaget det spørgsmål der er stillet her

jakob axel nielsens ideer

har jo sit afsæt i en udtalelse fra udenrigsminister lene espersen

sit afsæt i den her sag som vi

hele tiden udvikler sig

spørgsmål vedrørende regeringens embedsførelse altså om regeringen når det handler om embedsførelse overholder de love og spilleregler der er at ministre fortæller sandheden til folketinget at regeringen gør det muligt at rigsrevisionen rent faktisk kan få lov til at udføre sit arbejde uden benspænd og at skatteydernes penge anvendes forsvarligt statsministeren har jo selv

ikke bare er sådan at når man sidder som minister og står som minister og taler i folketingssalen så kan man

vælge at svare som man vil statsministeren har jo sagt at det kan man ikke man skal svare fyldestgørende og præcist det er jo fuldstændig rigtigt

fuldstændig barokke situation at selv om den pågældende minister sidder lige ved siden af statsministeren så er man ikke i stand til at få statsministeren til at svare på om udenrigsministeren i den pågældende spørgetime har svaret fyldestgørende og præcist på det spørgsmål der blev stillet

barokt i og med at statsministeren

i debatten har sagt og jeg citerer at selvfølgelig skal en minister svare fyldestgørende og præcist så kan man ikke få et klart svar fra statsministeren her i salen i dag på om den udtalelse der er kommet fra udenrigsministeren svaret på herre jonas dahls

i et brev til folketingets formand meget har beklaget det svar der blev givet i folketingssalen

udtryk for at en

man ikke tager det mere alvorligt at ministrene selvfølgelig skal svare

på spørgsmålet fra herre jonas dahl det svar som udenrigsministeren gav i folketinget den pågældende

udtryk for et fyldestgørende og præcist

sidder sammen med udenrigsministeren her i dag på baggrund af en ministeransvarslov det er en lov som er meget meget kort

vil man jo se at det er et uhyre grundigt forarbejde der er lavet det står meget meget præcist at ud over korrekte svar skal der også gives fyldestgørende og præcise svar

vil have svar på statsministeren er leder af den her regering hvor der er en minister en vicestatsminister tilmed som er under anklage for at have brudt ministeransvarsloven

tillægger det overordentlig stor betydning at vi efterlever alle regler herunder også regler

jeg koncentrerer mig om at svare så præcist og fyldestgørende bliver spurgt om som overhovedet

så kan det simpelt hen ikke blive mere præcist end at sige nej jeg er ikke enig

jeg hæfter mig ved at det er udenrigsministeren jo i øvrigt

meget har beklaget den besvarelse

hovedkonklusionerne af det udvalgsarbejde om overbetaling af privathospitalerne som var i gang i

videresender altså de her informationer til det konservative folkeparti og skriver lene e og det er jo så udenrigsministeren i den her sammenhæng går ud i politiken i morgen med et krav om at sænke

private hospitaler det sker som i måske ved efter jakob axel ikke har kunnet trænge igennem i forhold til lars løkke jeg vedlægger et notat med talepunkter som hun og det er lene espersen

op ad når hun giver interviewet vi har altså her en særlig rådgiver

regeringsarbejder som endnu ikke er færdiggjort

at det her endnu

gang understreger det fordækte spil kan man vel roligt sige der har været tale om i den her sag at udenrigsministeren ikke fortalte folketinget sandheden om hvad hun vidste da hun stod og svarede på spørgsmål i folketingssalen at udenrigsministeren har fået talepunkter og hovedkonklusioner om arbejdet som viser at udgifterne kunne reduceres også temmelig voldsomt

den nuværende statsminister

i god tid inden vi kunne indgå den aftale med danske regioner som skulle sikre at der var nogle brugbare regler når det frie valg

jeg minder bare

diskutere alle mulige interne regeringsprocesser i foråret

at fra sommeren to tusind og otte til sommeren to tusind og ni er der ikke noget frit valg

per definition er der heller ikke nogen underbetaling eller overbetaling eller betaling

afskaffet og når det genindføres genindføres det på et sæt regler som regeringen foreslår og som aftales med danske regioner

at forstå hvordan det kan være at statsministeren kan negligere en sådan sag her som er meget meget alvorlig og som jo sætter meget store spørgsmålstegn ved grundprincipperne i en regerings embedsførelse rigsrevisionen har jo forsøgt som

det blev lagt ud på sundhedsministeriets hjemmeside

dagspressen i dag at departementscheferne i henholdsvis sundhedsministeriet og finansministeriet var inviteret til møde hos rigsrevisor

var den daværende finansminister lars løkke rasmussen

spørges ind til

ligesom nødt til at finde ud af hvad det er man interesserer sig for altså

et eller andet mærkeligt

ordet overbetaling og andet hvor det jo helt simpelt er

noget udvidet frit valg

når der slet ikke er noget udvidet frit valg altså det er afskaffet

noget tid og jeg kan forstå at der er en enorm interesse i hvordan regeringen bruger den tid med sig selv og hinanden på at udvikle et nyt sæt spilleregler

man se at det finder sin endelige løsning i en aftale der bliver indgået den første april to tusind og ni hvor der indføres

statsministeren vil forsøge at tale om lige nøjagtig det her hjørne af den her sag

det vi spørger til vi spørger til

jeg vil gerne stille mit spørgsmål igen for jeg går ud fra at det ikke er hver dag departementschefer i centraladministrationen bliver kaldt til møde på rigsrevisors kontor

om udlevering af materialer som man

det er hver dag det finder sted derfor må man jo når det ikke er hver dag det finder sted gå ud fra at statsministeren den daværende finansminister lars løkke rasmussen var orienteret af sin departementschef om

skulle til møde med rigsrevisor

fandt sted

er da så departementschefen kom tilbage fra det her møde

blev brugt i det her konspiratoriske ræsonnement

den ligger sundhedsministeriets hjemmeside

jonas dahls spørgsmål den trettende maj to tusind og ni

præcist og fuldt dækkende på herre jonas dahls spørgsmål i spørgetimen den trettende maj to tusind og ni

er rejst tvivl om min respekt for folketinget

et brev til folketingets formand hvor jeg meget beklager dette det spørgsmål som herre jonas dahl stillede mig i spørgetimen var foranlediget af et interview jeg gav som formand for det konservative folkeparti til politiken den enogtyvende marts to tusind og ni i det pågældende interview

andet givet udtryk for at man efter mit partis opfattelse burde reducere taksterne til de private sygehuse derfor valgte jeg at svare herre jonas dahl selv om det ikke var mit

selv om det ikke var mit ministerområde og fremhævede på den baggrund at de udtalelser jeg var kommet med

konservative folketingsgruppe der var omdrejningspunktet for min besvarelse af de pågældende spørgsmål desværre førte det til

ikke svarede præcist og fuldt dækkende det drejer sig navnlig om min udtalelse i besvarelsen om at

et udspil der bygger på nogle fakta fra økonomi og erhvervsministeriet eller fra andre steder

noget vi har arbejdet med i den konservative folketingsgruppe når den udtalelse ikke var

skyldtes det at jeg gennem den daværende sundhedsminister der som medlem

så må jeg jo forstå det således at ministeren rent faktisk baserede sig på oplysninger fra sundhedsministeriet og at ministeren derfor ikke talte udenom ministeren var bare skæv

at den konservative folketingsgruppes arbejde med det sundhedspolitiske udspil der lagde op til en fem og tyve procents reduktion baserer sig på

overvejelser og den rapport som rigsrevisionen ikke har fået jeg vil ikke gå ind i spillet om hvorvidt den daværende finansminister var involveret i at den ikke blev udleveret eller andet

sige til fru anne baastrup at at jeg følte anledning til

præcisere over for folketingets formand at min besvarelse ikke var

dækkende fordi jeg henviste til den konservative folketingsgruppe

og deltog i arbejdet med partiets sundhedsudspil og

et brev jeg for øvrigt har sendt i kopi til herre jonas dahl som jo var den person der stillede mig spørgsmålet i folketingssalen i maj to tusind og ni var at jeg ikke svarede præcist og fuldt

der jo var medlem af folketingsgruppen og som deltog i arbejdet

vil benytte lejligheden omstændighederne taget i betragtning til at takke ministeren for den præcise redegørelse for hvad der er kernen i spørgsmålet

den udlægning som ministeren gav så vi er sikre på at vi er på det rette grundlag det der er det interessante her er selvfølgelig

ministeren i folketinget den trettende maj to tusind og ni i et svar til herre jonas dahl sagde om synspunktet om at afregningstaksterne til privathospitalerne kunne nedsættes med gennemsnitlig fem og

det ikke var et udspil der byggede på fakta fra økonomi og erhvervsministeriet eller andre steder se det ved vi jo i dag konstaterbart ikke passer både ministeren og ministerens særlige rådgiver vidste allerede da svaret blev givet den trettende maj i modsætning til hvad vi andre vidste på det tidspunkt at det ikke passede for at dække over de spor som der måtte være

ministerens særlige rådgiver om at få slettet de mails der blev udvekslet med sundhedsministeriet og

og sige at jeg har noteret mig at

erhvervsministeriet har oplyst at man over for ministeriets medarbejdere har understreget at de fremadrettet skal gå til ministeriets øverste ledelse hvis der opstår lignende situationer således at ministeriets ledelse kan tage stilling til om der

var omdrejningspunktet for min besvarelse af

spørgsmål om det nævnte interview udtryk for overvejelser i den konservative folketingsgruppe desværre førte det til at jeg på et bestemt punkt ikke svarede præcist og fuldt dækkende det drejer sig jo navnlig om mine udtalelser i besvarelsen om at

et udspil der bygger på noget fakta fra økonomi og erhvervsministeriet eller fra andre steder

når denne udtalelse ikke var præcis og fuldt ud

skyldes det at jeg gennem den daværende sundhedsminister der jo som medlem af den konservative folketingsgruppe deltog i arbejdet med partiets sundhedsudspil og gennem de overvejelser der foregik i regeringen var bekendt med blandt andet en række oplysninger om takster på private

ikke svarede præcist på spørgsmålet som det blev stillet det kan selvfølgelig

skødesløshed der kan være mange forklaringer men man kunne også tænke sig

hvorfor oplysningen om kilden til viden om at

privathospitalerne og at den oplysning kom fra sundhedsministeriet

var en helt anden det kunne være at man forestillede sig

herre nick hækkerup at

i folketinget som minister

er man jo af sine embedsmænd forberedt på at blive spurgt om lidt af hvert men grundlæggende forventer man jo at få spørgsmål der vedrører ens ministerområde og hvor man jo typisk er

besvare den slags spørgsmål i den pågældende spørgetime blev jeg stillet et spørgsmål

i en mere generel debat er man måske ikke klædt på

det har jeg stor respekt for jeg kan sådan set også godt forstå at ministeren begav sig ind i besvarelsen af spørgsmålet da det jo var noget der fyldte meget i den politiske debat på det tidspunkt og

måske ville have set lidt underligt ud hvis ministeren efter den måde hun havde engageret sig i debatten

stille sig dette spørgsmål hvorfor var det

ministeren ikke bare sagde det som det var kunne begrundelsen måske

statsministeren havde været bannerfører for i forhold til overbetaling

gerne sige til herre nick hækkerup som jeg har også skrevet i brevet til folketingets formand

jeg svarede herre jonas dahl på et spørgsmål som jeg ikke havde

det med det omdrejningspunkt at det var et arbejde der var

forstået rigtigt i den kontekst som det skal

teorier og spekulationer som som flyver hen over bordet hernede

dag jeg tror sådan set at det bare forvirrer alle dem der måtte forsøge

være med i debatten jeg har sagt til herre

sige til fru hanne agersnap at det ikke skal komme fru hanne agersnap

og derfor vil jeg også gerne svare fru hanne agersnap på spørgsmålet

sige til fru fru hanne agersnap at jeg ikke i

komme med en detaljeret redegørelse af hvordan

statsministeren har allerede tidligere i dag fald delvis

hvad rammerne er for det arbejde der foregår mellem den særlige

sige meget klart til fru hanne agersnap at jeg altså blankt

er igen svar på det spørgsmål som fru hanne agersnap stillede indledningsvis og som jeg også har svaret herre

jeg er også meget glad for at kunne konstatere at der ikke er slettet mails hverken i

det andet ministerium jeg har meget stor respekt for de danske

at jeg

lækket og ikke lækket og hvad der er fortroligt og ikke fortroligt i mit brev til folketingets formand har jeg oplyst at jeg gennem den daværende sundhedsminister der som medlem af den konservative

både eksperter og som sagt også departementschefen som

så siger han ministeriet kan ikke bidrage til at den særlige rådgiver hjælper de konservative man bør ikke sende igangværende regeringsdrøftelser ud af huset før regeringen er afklaret det er klart

gjorde ministeren sig ingen tanker om at det mildt sagt var på kanten af reglerne

særlige rådgiver ministeren har jo nu adskillige gange fortalt at hun netop modtog

det konservative udspil på og som hun så efterfølgende

gerne gentage over for herre kamal qureshi at jeg altså

sagt at hun ikke er sundhedsminister og og man kan sige at

det går jeg også ud fra er noget som ministeren ikke

undskyldning eller beklagelse til

var kommet med om blandt andet takster til private sygehuse var udtryk for overvejelser i den konservative folketingsgruppe det var således arbejdet i

udtalt

det brev som herre kamal qureshi refererer til har to sider

at det var arbejdet i den konservative folketingsgruppe der var

et bestemt punkt ikke svarede præcist og fuldt dækkende det drejer sig navnlig om min udtalelse i besvarelsen om at er ikke et udspil der bygger på noget fakta fra økonomi og erhvervsministeriet

skyldes jeg gennem den daværende sundhedsminister der som medlem af den konservative folketingsgruppe deltog

med partiets sundhedsudspil og gennem de overvejelser der foregik i regeringen var bekendt med blandt andet en række oplysninger om takster for private sygehuse som stammede fra sundhedsministeriet det burde jeg naturligvis have oplyst

skal forstås sådan at når når ministeren siger at at det arbejde som ministeren udtalte sig på baggrund af til politiken var baseret på drøftelser i den konservative folketingsgruppe så mener ministeren ikke at det arbejde var baseret på drøftelser i den

at udøve sin kontrolfunktion jeg går ud fra at spørgeren henviser til den udtalelse jeg afgav til pressen efter mødet i det udenrigspolitiske nævn onsdag den niogtyvende september to tusind og ti den udtalelse har jeg flere gange offentligt

i dag jeg vil gerne afslutningsvis understrege at ministre naturligvis skal svare på de spørgsmål der bliver stillet dem og det også er herre holger k nielsen bekendt har jeg selv været medlem af folketinget i seksten år

for den kontrolfunktion som folketingsmedlemmerne

at gøre med det spørgsmål som jeg stiller her

specifikt det spørgsmål som herre jonas dahl stillede her i folketingssalen det jeg spørger om er den generelle udtalelse som kom fra ministeren om at det faktisk er normalt at man

kan så forstå at der er kommet en beklagelse men det har nu været lidt svært at få den beklagelse ud af ministeren

jeg husker tydeligt det møde der var jo mange journalister uden for lokalet og ministeren

tit som man siger at hvad hjertet er fuldt af løber munden over med med

kom en så impulsiv bemærkning et impulsivt forsvar for at der ikke var svaret korrekt som faktisk blev gentaget flere gange i det interview som man kan læse i politiken den tredivete september og at det kom fra

jamen er der virkelig tale om en

har udviklet sig i regeringen at man sådan

vant til at man taler udenom

svare på de spørgsmål der bliver stillet jeg tror også godt man kan finde eksempler på det her

jeg er fuldstændig enig i at det skal

at jeg har besvaret mange spørgsmål som minister tusindvis af spørgsmål skriftligt

og der foregår jo forud for at man skal i folketingssalen hvad enten det er den uforberedte spørgetime eller det er skriftlige spørgsmål

side og ikke mindst fra de embedsmænds skal hjælpe en

besvare spørgsmålene så fyldestgørende og dækkende som overhovedet muligt så jeg er fuldstændig enig med herre holger k nielsen nogle

jo men så er det bare igen at

ikke helt forstår de bemærkninger der kom efter mødet den mødet den niogtyvende september

flere dage før

en beklagelse af det jeg jeg var selv ude at kritisere det meget voldsomt på politikens netavis den samme dag og havde egentlig forventet at der kom en reaktion fra

ministeren på det det

primært været det brev der blev sendt

en konstatering af rigets tilstand end et spørgsmål

har sagt tidligere her i dag som medlem af folketinget i næsten seksten år har jeg stor respekt for

og ministrene skal selvfølgelig svare så fyldestgørende og dækkende

jeg har også beklaget at jeg ikke gav et fuldt ud dækkende svar til herre jonas dahl

et spørgsmål som ikke hørte under mit ministerområde

tilfreds med at ministeren i den grad kryber i støvet og og beklager det her og også er klar over at det var en meget voldsom finke der røg af panden den dag men jeg jeg håber så også meget på

formulere som et spørgsmål

når der fremover kommer utilstrækkeligt besvarede spørgsmål fra ministre

og sige til vedkommende om det så er en konservativ

tror det er muligt at påtage sig en sådan rolle fordi der jo vil være en lang række spørgsmål hvor der måske vil være en forskellig opfattelse af hvorvidt man har besvaret spørgsmålene fyldestgørende og fuldt ud

jeg vil gerne spørge direkte finder udenrigsministeren det bekymrende at økonomi og erhvervsministeriet i sin redegørelse

til det spørgsmål som herre karl h bornhøft her stiller

de konkrete omstændigheder i denne sag

så vil jeg starte med at sige at jeg har fuld forståelse for at ministeren ikke kan gå ind i andres hoveder og ligesom alle vi andre må nøjes med sit eget selv om man jo indimellem kunne fornemme at der kunne være brug for mere men det skal ikke afholde mig fra

i salen her i dag og det svarer jeg også gerne herre

jeg ikke kendskab til at der skulle være afgivet nogen ordre om at slette mails og jeg kan forstå

de undersøgelser der er lavet i økonomi og erhvervsministeriet og sundhedsministeriet at der ikke er slettet mails og det er jeg selvfølgelig meget tilfreds

har været her under hele spørgetiden

jeg faktisk har stor respekt for at udenrigsministeren har erkendt at hun har lavet en fejl det er i orden det bringer mig bare videre til at spørge er ministeren så ikke enig i at det er højst usædvanligt at en ministeransat embedsmand går til sin nærmeste chef med oplysninger om at en ministers særlige rådgiver

sige til til herre karl h bornhøft at jeg ligesom alle andre

jeg har sagt meget klart her i dag at jeg ikke har kendskab til at nogen skulle

jeg under ministeransvar og det er en ganske alvorlig sag når man udtaler sig her i folketingssalen

men begiver mig ud i at diskutere politisk på et andet

folketinget at

regeringen og kl har indgået en aftale om kommunernes økonomi for to tusind og elleve som indebærer at kommunerne kan have uændrede budgetter i de kommende år kommunernes budgetter reguleres tilmed med pris og lønudviklingsstigningen i priser og i lønninger aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og elleve sikrer dermed at kommunerne

aktuelle høje budgetramme for to tusind og ti

året før for det reguleres med prisudviklingen og de kan have det samme personale

lønudviklingen de aftalte rammer

aftale om genopretning af dansk økonomi som regeringen og dansk folkeparti har indgået og som indebærer at de offentlige finanser bliver styrket med de her fire og tyve

et problem hvis et stort antal kommuner ender med at skære ned på antallet af ansatte

at høre når vi har de kommunale budgetter

hvor vi ser at der bliver fyret lærere og at der bliver afskediget hjemmehjælpere og dagplejere rundtomkring i kommunerne for at få budgetterne til at hænge sammen hvordan det stemmer

jeg vil gerne sige at den offentlige sektor aldrig har fyldt mere i den danske økonomi end den gør

end der er nu det skal sammenholdes med

i industrien er forsvundet ethundrede og firstusind arbejdspladser vi har også en registreret ledighed der

er det danske samfunds opgave er

en meget rimelig målsætning at vi siger at vi nu i

og tretten holder den offentlige sektor på det høje niveau den har men vi udbygger den ikke yderligere det er jo den solidaritet der skal til i samfundet

vi står med en kæmpe opgave med at få gang i økonomien igen og at det også handler om at få stimuleret den private økonomi og skabt nogle arbejdspladser til private håndværksmestre og så videre det

sigter efter er jo den her nulvækst som er en del af regeringens genopretning af dansk økonomi jeg kan forstå på regeringens støtteparti dansk folkeparti det udtalte de i foråret at

altså vores børns daginstitutioner og folkeskoler

man kan kalde dem de varme hænder man kan kalde dem frontarbejderne man kan kalde dem hvad man vil men dem

at de budgetter som kommunerne har i to tusind og ti videreføres i to tusind og elleve på en sådan måde at de løftes med udviklingen i priserne

dermed sikrer vi jo fra statens side at kommunerne

i to tusind og elleve som de kunne købe i to tusind og ti og de kan have det samme personale i to tusind og elleve som de havde i to tusind og ti så er der kommuner

ikke kunne styre udgifterne i hele to tusind og ni hvor vi hørte fra hele den kommunale verden at man sparede og sparede

året var gået og man kunne gøre regnskaberne op at man havde brugt fem milliard

man havde budgetter til og end den aftale vi havde indgået det er selvfølgelig klart at når man har rod i økonomien ligesom hvis fru astrid krag har rod i sin økonomi

og det er der selvfølgelig også nogle kommuner der gør

budgetterne til at gå op og man bliver nødt til at skære de områder

deltaget i en ny undersøgelse fra ftf siger

her nedskæringer kommer til at betyde serviceforringelser for borgerne

at man skal have styr på økonomien men finansministeren må

flere elever efter aftale med regeringen

flere ældre man skal tage sig af vi står altså hvis

hvor kommunerne havde et massivt overforbrug faktisk fem milliard kr og vi skal over til en situation i to tusind og elleve hvor man overholder de aftaler som man har indgået med

aftaler vi har indgået oven i købet med en margen men det er klart

det gør jeg blandt andet via danske regioners kvartalsvise ventelisteopgørelse den baserer sig på de regelmæssige opgørelser som man laver ude i regionerne af de opgørelser fremgår det hvor mange børn og unge der har ventet henholdsvis under to måneder

to måneder jeg har derfor ikke tal

end en år og det er fordi der ikke offentliggøres løbende opgørelser over antallet

men til brug for min besvarelse af spørgsmål otte hundrede og otte og halvfjerds i sundhedsudvalget i sidste uge har jeg bedt danske regioner om at lave en særskilt opgørelse hvoraf det

hvor mange der har ventet i over en år den opgørelse vil jeg sende til sundhedsudvalget så snart den er færdig jeg vil gerne tilføje at siden indførelsen af de udvidede behandlingsrettigheder i psykiatrien

adgang til at man kan se de fremadrettede

opgørelsen i næsten et år

opgørelsen over hvor mange børn der har ventet skulle være kommet i efteråret to tusind og ni men det er desværre endnu ikke sket undertegnede har spurgt sundhedsministeriet

om ministeren vil fortælle

der har ventet på børnepsykiatrisk og ungdomspsykiatrisk behandling i over

svar på spørgsmål otte hundrede og fire hvor man tydeligt kan se hvor mange der har ventet mindre end to måneder og hvor mange der har ventet mere end to måneder der findes ikke i øjeblikket opgørelser af hvor mange der har ventet mere end en år men det kommer for jeg fik jo et spørgsmål

har jeg bedt regionerne om at lave en særskilt opgørelse over hvor mange der har ventet over en år jeg skal ikke kunne sige om fru

treogtyvende april vi spørger den tredivete april vi spørger den tredivete august

har ventet over en år på behandling og samtlige gange siger ministeren

ministeren spørge regionerne det jo det vi efterlyser om ministeren vil spørge regionerne det vil ministeren

undrer det mig rigtig meget at ministeren i dag

spørge regionerne hvad er årsagen til at ministeren ikke har spurgt regionerne før

at ministeren har vidst hvor mange børn der har ventet over en år

jeg ikke været bekendt med det

jeg synes på den anden side at det er en trøst at jeg så sent som

for fjorten dage siden kunne svare meget detaljeret på hvor mange der har ventet under to måneder

to måneder det er altså den måde man har opgjort det på men da nu fru özlem sara

den nittende april hvor mange

at spørge regionerne han svarede os

det vidste man ikke

og får at vide at man ikke ved hvor mange børn der har ventet over en år

det er altså ikke første gang at en minister

et spørgsmål siger de tal har vi ikke vi har til gengæld nogle andre tal der siger noget om det samme det er altså ret almindeligt at ministre svarer sådan og egentlig synes jeg at fru özlem sara cekic skulle være lidt glad for at

sin vilje nu bliver regionerne bedt om at lave en helt særskilt opgørelse for fru özlem sara

redegjort for i forbindelse med det tidligere spørgsmål offentliggør danske regioner kvartalsvis hvert kvartal hvor mange børn og unge der står på venteliste i børne og ungdomspsykiatrien den opgørelse baserer sig på de indberetninger som danske regioner modtager fra regionerne det er danske regioner der har besluttet at ventelistetallene opdeles i antal børn og unge der har ventet i henholdsvis under

måneder og det er jo en relevant opdeling

at en ventetid på mere end to måneder som bekendt giver ret til at vælge privat behandling

det er relevant at se på hvor mange der venter henholdsvis mindre eller mere end to måneder det er disse ventelisteoplysninger fra danske regioner jeg videregav i forbindelse med min besvarelse af spørgsmål otte hundrede og fire for en uge siden det er en opgørelse som giver et godt indtryk af ventelistesituationen lige nu fordi tallene er helt friske jeg kunne således oplyse sundhedsudvalget hvor mange børn der står på venteliste så sent som første juli i år som det også fremgik af min besvarelse af spørgsmål to altså det tidligere spørgsmål offentliggøres der ikke løbende opgørelser over børn og unge der har ventet i mere end en år men det er jo altså det vi nu laver om på nu beder vi danske regioner om at lave en særskilt opgørelse

i efteråret to tusind og ni skulle der komme en specifik oversigt over hvor mange børn der havde ventet over en år

sf er ligesom mange andre partier en del af det her forlig som går ud på at børn i børnepsykiatrien

to måneders behandlingsgaranti så det er vi blevet lovet

en kæmpesejr for undertegnede nu fordi det er på grund af undertegnede

nu får de her tal jeg vil bare lige minde ministeren om at det her forlig er indgået for

skyld at de her tal skulle opgøres i to tusind og ni hvad er ministerens holdning til det man har lovet

så ville jeg selvfølgelig have taget stilling til det det var ikke med i spørgsmålet og derfor er

jeg kan da selvfølgelig grave tilbage og se

bede om forklaring på hvorfor det

første gang at et

men jeg spurgte faktisk den nye sundhedsminister da

de bliver offentliggjort som de gør og ministeren skriver selv til mig

tallene skulle komme i efteråret to tusind og ni

det er ministeren hvad er ministerens holdning til

er blevet lovet at vi skulle få at vide hvor mange

hvor mange børn der venter over en år i børnepsykiatrien og vi har lavet en politisk

ministeriet skal skaffe nogle bestemte oplysninger fra regionerne så skal vi selvfølgelig skaffe de bestemte oplysninger fra regionerne jeg kan se at vi har haft en korrespondance jeg har skrevet et brev den sekstende august til spørgeren og ole sohn og jeg har den attende august

sagt så meget som der nu er mulighed for at

danske regioners årlige opgørelse normalt kommer i maj måned og at regionerne har oplyst at tallene for aktiviteter og ventetider i og ni vil være forsinket og forventes offentliggjort senest i løbet af september måned det skrev vi i en mail den femte juli til satspuljepartiernes sundhedspolitiske ordførere det fremgik ligeledes af mailen at tallene ville blive sendt til ordførerne så snart de var ministeriet i hænde

sige om der ligger oplysninger som jeg burde have kendskab til jeg har svaret vedrørende hvor mange der venter mindre end to måneder hvor mange der venter mere end to måneder og nu får vi oplysninger om hvor mange der venter mere end en år jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt det er

med en udredning om afregning på private sygehuse det skete i forlængelse af at regeringsgrundlaget jo havde

dette udredningsarbejde

rummede nogle beregninger af omkostningsniveauet på de mest omkostningseffektive offentlige sygehuse

var på de billigste offentlige sygehuse man kan sige at derved blev der sat fokus på bedste praksis og billigste praksis i det offentlige sygehusvæsen de foreløbige beregninger som altså var fremadrettede viste at hvis man tog udgangspunkt i den billigste fjerdedel eller billigste tredjedel af de offentlige sygehuse fik man et udgangspunkt på mellem fem og tres og to og halvfjerds procent

af den offentlige takst på tidspunktet for udredningen

som bekendt som følge af sygeplejerskernes strejke i to tusind og otte den var jo suspenderet hele vejen frem til to tusind og ni og det var derfor at udredningen

regeringen på den forhandling der skulle være med henblik på fastsættelse af taksterne per første juli to tusind og ni den første april to tusind og ni altså før genindførelsen af det udvidede frie valg indgik regeringen og danske regioner en aftale om tilrettelæggelsen af samarbejdet med de private sygehuse den aftale lagde rammerne for den fremtidige takstfastsættelse i

ifølge aftalen skulle forhandlingerne med de private i første omgang tage udgangspunkt i de udbudspriser der havde været forhandlet mens det frie valg var suspenderet derefter skulle man tage afsæt i referencetaksterne som jeg beskrev men dem var der behov for først at kvalificere og aftalen førte umiddelbart til at taksterne blev sat sytten procent ned da det udvidede frie valg blev genindført den første juli to tusind og ni det var jo til tiden for det var den første juli to tusind og ni at suspensionen af behandlingsgarantien blev gennemført de endelige referencetakster blev offentliggjort den otteogtyvende oktober to tusind og ni på det grundlag blev taksterne i øvrigt reduceret yderligere så den samlede nedsættelse af taksterne blev på mere end tyve procent som nævnt trådte takstnedsættelsen i kraft i samme øjeblik

ordningen blev indført det betyder i al sin enkelhed at de væsentlig lave takster var gældende fra den første patient

det sammen med at det private marked var blevet større taksterne der bruges til at

jo fuldstændig korrekt at i den periode hvor konflikten løb

et udvidet frit sygehusvalg men hvorom alting er vil jeg gerne spørge ministeren

sket en reduktion på

har været ude at vedkende sig at der rent faktisk har fundet en overbetaling sted det har vi ikke tidligere kunnet få hverken sundhedsministre eller statsministeren til at vedkende sig men det er trods alt sket

nuværende statsminister fastsatte helt tilbage i to tusind og seks

politikernes opgave her på christiansborg er at udvise

rettidig omhu og på sundhedsområdet er det blandt andet at sikre at pengene bliver brugt bedst muligt

at det arbejde der blev foretaget mens fritvalgsordningen var suspenderet var en fremadrettet beregning som tog udgangspunkt i de billigste offentlige sygehuse det var for at have argumenter i forhandlingerne med de private og det førte til en nedsættelse

konstatere at de private sygehuse er betydelig billigere end de offentlige sygehuse det synes jeg

glæde os over det kunne vi ikke have gjort i to tusind og to for dengang

side til at få folk opereret men det kan altså lade sig gøre nu det er en succeshistorie statsministeren har ikke

på nogen måde sagt at der var en såkaldt

jeg er nemlig ikke af den opfattelse jeg tror stadig væk på at der er noget at hente jeg tror stadig væk på at regeringen har haft stor indflydelse på forhandlingsforløbet

frem til det sidste forløb

fra regeringens side at årsagen til at man ville acceptere en overbetaling til privathospitalerne

man ville løbe privathospitalerne i gang

hertil må jeg blot sige at de tal der ligger på en lille milliard kroner fra to tusind og to og frem til nu

ud fra de tal kan jeg sige

lavede en omregning til de offentliges takster ville det have betydet at næsten trettentusind

tænke igennem om han mener at vi skal sige

offentlige institutioner er dyrere

på de københavnske daginstitutioner

hvis nu herre møller mortensen omstillede sit sind til at gennemføre samme betragtninger og kalde det en overpris hver gang nogle er dyrere end

i den offentlige sektor så bliver der ellers milliarder

en pris som gjorde det rentabelt at opbygge operationsafsnit i den private sektor

til at regeringen har ønsket

det er rigtig rigtig god og forståelig liberal politik men det jeg bare gerne vil have

betyder at når fru nielsen bliver opereret på et privathospital til en bestemt takst må det offentlige betale fem og tyve procent mere for den ydelse det private yder det vil sige at

rent faktisk skal behandles for en medicinsk sygdom inde på det offentlige sygehus så mangler

og derfor bliver fru nielsen ikke behandlet i det offentlige det er lige nøjagtig

jeg glæder mig over at både fru nielsen og trehundredetusind andre har fået den operation som de ikke kunne få før dette nye system blev indført det har kostet nogle penge og det har givet borgerne en frihed og det har givet langt flere behandlinger og set over bare lidt længere sigt er de private behandlinger betydelig billigere end de offentlige derfor kan ikke forstå den snak om overpris og hvis vi virkelig skal acceptere den snak om overpris skal jeg få lavet nogle beregninger over overpriser

og fem dage senere udtalte rigsrevisor at rapporten

ville have ændret på indholdet i hans beretning rigsrevisor omtaler også rapporten senere i et notat til statsrevisorerne i november to tusind og ni

heller ikke antydning af at rapporten ville have ændret hans konklusioner når det er sagt skal det selvfølgelig tilføjes at rigsrevisor naturligvis har ret til at se det materiale som han ønsker

kan bede om jeg må blot

ministeren også delte den undren som rigsrevisoren havde udtrykt nemlig over hvorfor dokumenterne ikke

jeg citerer fra politiken den femte oktober hvor

jeg er uforstående over for rigsrevisors kritik og det er altså sundhedsministeren der udtaler sig

det lyder i debatten som om der lå en rapport der handlede om det rigsrevisor var i gang med at undersøge men det gjorde der jo ikke der blev foretaget nogle beregninger af hvad de billigste offentlige sygehuse kostede med henblik på at man når suspensionen af hele frit valg ordningen trådte i

ni kunne få lavere priser

i den rapport og det blev altså skønnet at det ikke var det rigsrevisor var i gang med af

at noget har påvirket eller ikke påvirket rigsrevisorens vurdering jeg vil spørge ministeren kunne

ikke antages at hvis rigsrevisoren havde fået den her fem og halvfems siders fyldestgørende rapport uden forside

været med til at understøtte de udsagn som rigsrevisoren kom frem med også uden at

med til at understøtte og sende et signal til statsrevisorerne

den mærkelige situation at de to borgerlige statsrevisorer faktisk ikke stemte

sider var et redskab til de kommende forhandlinger

striden mellem statsrevisorerne har jeg forstået på den måde at to af statsrevisorerne mente at en regering har lov til at vedtage en lovgivning som har det formål at fremskaffe flere operationer om nødvendigt i den private sektor og at det er tilladt at fastsætte priser som det kan lade sig gøre der var så andre statsrevisorer som mente at det måtte man ikke og det er så vidt jeg kan se en politisk diskussion

vi er faktisk

trehundredetusind flere danskere opereret

trehundredetusind det ved jeg godt at regeringen er rigtig stolt af men det der er min pointe og det har

opereret til en overpris som har betydet at det offentlige sundhedsvæsen har haft færre

den psykiatriske patient vil ministeren ikke give mig ret deri de penge der er givet til

er ikke at finde i det offentlige

gerne spørge ministeren hvem er det i sundhedsministeriet der har tilbageholdt oplysningerne for rigsrevisoren jeg ved at ministeriet i dag skulle lave et skriv

løfte sløret for hvem der har sikret at rigsrevisor ikke trods sin ihærdighed kunne få udleveret de dokumenter

skete det jo til takster som amterne havde forhandlet med privathospitalerne det er jo først da de ikke kan blive enige at den daværende sundhedsminister skærer igennem

midt imellem det som køberne vil betale og det som sælgerne vil have så det er jo kun perioden fra to tusind og seks og frem til sygeplejerskestrejken

operationer og slet ikke i

det der med at det som spørgeren kalder overpriser gik fra de medicinske og psykiatriske

ikke sparet på energiforskningsmidlerne som jeg redegjorde for i forbindelse med den tekniske gennemgang af finansloven for folketinget

det sker i forbindelse med udmøntningen af de såkaldte globaliseringsmidler det er helt almindelig praksis at den samlede ramme for

oprindelig oprettet i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for to tusind og syv og for det andet blev bevillingen til

forhøjet i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for to tusind og otte

forligspartierne nu i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for to tusind og elleve igen inviteres til at drøfte

det var da godt nok noget af en dobbelt forklaring vi

af ændringsforslag til finansloven men dem skal man jo lige have forhandlet hjem i første omgang med sin forligspartner på globaliseringsmidler så det er jo et noget løsagtigt løfte at stå her og give som minister at man kan det og vi ved jo på globaliseringsmidler at der

ministerens egen finanslov i to tusind og ni blev der givet tre hundrede og otte

på finansloven i to tusind og

man kan ikke stå og sige andet uden at komme til at

nogen garanti for at vi bevarer det nuværende niveau til eudp det

jo netop sagde var at helt ligesom de andre år

selvfølgelig vil det jo være sådan at der

som klima og energiminister

at komme ud med stort set det samme niveau

før man så fælder dom over

gerne sige at det for mig som klima og energiminister naturligvis

oppositionen over at de her midler ikke længere er at finde i finanslovforslaget og at man

et halvt løfte om at de kommer efter nogle forhandlinger man ikke

og hvor vi ved at der simpelt hen er forhandle om og

finansloven og det er jo ikke fuldstændig

dansk energi siger hov hov hvor er de penge blevet af men sådan var det altså også sidste gang man forhandlede

det også på universitetsområdet som sådan at man altså forhandler netop

det ville så sandelig da være meget underligt hvis regeringen selv skulle beslutte sig

september og klimakommissionen er

nævner klimakommissionen

at der var brug for langsigtede satsninger det som

oplever er altid nogle bevillinger der

hvor der sidste år var fire hundrede og

godt signal at sende det skal være mit første svar

så jeg står her før sagen er

med mine regeringskolleger og kommer med nogen garantier

hensyn til de langsigtede rammer vil jeg sige

lyder når ministerens egne miljøcentre har vurderet at der er behov for at reducere med tredivetusind

er der jo med grøn vækst aftalen en målsætning om en landbrugsrelateret indsats på nittentusind

kvælstof de nittentusind

baseret på bedst tilgængelig viden og data der mangler imidlertid viden om indsatsbehov for flere vandområder ligesom der i det faglige arbejde med fastlæggelsen af reduktionsbehovet er knyttet en vis

tage højde for de her usikkerheder og manglende viden og det er derfor at regeringen har fastlagt en målsætning

nu og her angivet med helt konkrete virkemidler i udkastet til de vandplaner som jeg jo netop har sendt i høring det er for eksempel

vådområder det er yderligere efterafgrøder det er

er det jo besluttet ved aftalen om grøn vækst

er det der giver os andemad på søerne som betyder at der ikke kan gro noget

dyr der kan leve i søerne det er altså et næringsstof i rette mængder men et giftstof i store mængder det er det vi skal have reduceret efter miljøministerens egne miljøcentres vurdering skal vi faktisk have reduceret med op mod tredivetusind

nu kommer ministeren så med en plan for ni tusind

der skal til for at opnå god økologisk tilstand

altså beregne det rent teknisk men så gør man bare det at man ser fuldstændig bort fra den manglende viden og den store usikkerhed

kan man sagtens nå op på tredivetusind

men det er bare nogle beregninger som er behæftet med ganske betydelig usikkerhed

ministerens egne miljøcentre som har sagt det det vil sige at det er ministerens egne eksperter som har vurderet at der er behov for de syvogtyvetusind

derefter skal den implementeres hvornår kan vi regne med at

der skal ske en reduktion inden femten og nu har ministeren sendt titusind

en landmand som skal planlægge for sin bedrift i de kommende år

adresserer helt konkret tredivetusind

tage nogle både samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske hensyn i det her

fuldstændig at vi er forsinket

til at have fået de her planer sendt ud i høring de blev sendt ud i mandags og det er de blevet på baggrund af et meget meget grundigt

for at leve op til vandrammedirektivets krav

set bare at det ville være rart hvis miljøministeren ville leve op

det er meget vanskeligt at få den slags

venstres folketingsgruppe men jeg synes måske nok at man er gået lidt for langt i sin eftergivenhed landmændene når man er parat til

for at slippe for at få ballade med landmændene altså de er blevet betalt for

klar tale fra socialdemokraterne her man ønsker at sende vandplaner ud nu som skal reducere nu og her med tredivetusind

set også hørt socialdemokraterne udtale at man stadig væk ønsker et dansk landbrug og at man stadig væk ønsker danske varer

spændt på at følge lidt videre se det her med at leve op til eus minimumskrav betyder det vi skal med eus vandrammedirektiv

at levere god økologisk tilstand i vores åer og vores vandløb og det er helt klart også den teoretiske vurdering at vi med en reduktion på de nittentusind

mener ministeren at det er ansvarlig politik at ministeren kun fremlægger planer for en reduktion af ni tusind

kvælstof selv om ministeren har lovet en reduktion på nittentusind

kvælstofreduktion det eneste jeg kender til nu er altså at socialdemokraterne ønsker det nu og her se der er med grøn vækst aftalen

en målsætning om at reducere kvælstofudledningen med de nittentusind

i to tusind og femten og den målsætning gælder fortsat af de nittentusind

er der nu fundet konkrete virkemidler til de ni tusind

bliver sendt i udvalg der blandt andet skal belyse de omkostningseffektive virkemidler erhvervs og samfundsøkonomiske konsekvenser og i øvrigt også andre landes implementering af direktivet det her arbejde med at blive klogere på de titusind

giver den største effekt jeg vil godt gøre det fuldstændig klart at det står skrevet i vandplanerne

er sendt i udvalg og at målsætningen for grøn vækst aftalerne er nittentusind nittentusind

spørgsmålet om eus forventninger

jeg står med en artikel fra

der taler om det samme det er ministerens egne miljøcentre som har

det man må forvente at eu vil kræve jeg ved godt at eu ikke har været

fortroligt som ministeren har sendt ned til kommissionen fordi kommissionen planlægger et sagsanlæg mod danmark fordi regeringen ikke har gennemført de her regler for lang tid siden

den korte version som er blevet offentliggjort

vi er meget forsinket nej vi har ikke gjort dit nej vi har ikke gjort dat eus minimumskrav

ikke overholdt i den her sag og det bliver de jo

jo nede på en tredjedel af hvad vi

at en minister vil stille sig op og sige

i ét stort sammensurium her se det vi har modtaget en åbningsskrivelse for

forsinkelsen i forhold til at få sendt vandplanerne ud i høring det erkender jeg blankt og der vælger fru mette gjerskov så at

stå og vifte med et i øvrigt fortroligt dokument det er så en taktik men jeg er

at vi i forhold til tidsplanen for hvornår vi har papirerne på plads har været forsinket

bestemt vores intention at leve op til forpligtelserne og jeg har absolut

jo ikke mig der har hemmeligstemplet det her det er altså ministeren der har hemmeligstemplet svaret til kommissionen jeg vifter med det men jeg viser ikke hvad der står i

bare opfordre ministeren til at fjerne hemmeligstemplingen og vise danskerne hvad det egentlig er

er jo ikke bare et stykke papirarbejde der ikke er lavet

landbruget skal levere af kvælstofreduktion jeg synes er meget nyttigt at få det fuldstændig på plads for

igen gøre det fuldstændig klart at det står skrevet i vandplanerne at de titusind

stadig væk er de nittentusind

at vi i oppositionen synes

det burde heller ikke komme som en overraskelse at vi virkelig mener at de her kvælstofreduktioner

det her er slaphed og slendrian vi mener

på vores natur som den har brug for vores natur lider allerallermest

at tage hånd om det synes jeg er rigtig ærgerligt men jeg vil gerne gentage mit spørgsmål

intet er sket og at det hele bare bliver svinet til af landbruget kan

der er allerede opnået ekstremt store reduktioner

ind med nogle meget meget målrettede vandplaner hvor vi har virkemidlerne og økonomien på plads så vi rent faktisk

sker jo nogle gange at man som minister kan undre sig lidt over de spørgsmål der bliver stillet her i folketingssalen det skal ikke være nogen hemmelighed det kan man godt en gang imellem men det her spørgsmål synes jeg faktisk er helt naturligt for der har jo været meget lange forsinkelser med tinglysningen af fast ejendom og derfor er det da naturligt

når vi skal til at i gang med de andre bøger

at beklage meget at der har været de lange forsinkelser

tinglysningen af fast ejendom under indfasningen af digitaliseringen

også sige at det har man jo

der var de lange ventetider og de problemer der var så skyldtes det jo nogle helt konkrete og særlige omstændigheder som man ikke kan se for sig skulle opstå igen når vi kommer til bilbogen og personbogen og

at der skal håndteres et betydelig færre antal anmeldte dokumenter end tilfældet var

om at overgå til

også med til at mindske risikoen for

for ibrugtagning af de tre små bøger i digitaliseret version

når vi nu har muligheden her

i den nye samling gerne

fri proces for en række prøvesager i forbindelse med den digitale tinglysning erstatningsspørgsmålet bliver løst ad rettens vej

politisk løsning det har vi jo diskuteret frem og

til rettens vej og jeg håber på at de estimater som ministeren har givet i forhold til at få

også kommer til at passe personligt kan jeg godt være lidt bekymret for at sager som kommer til at skulle gå helt til højesteret vil kunne trække ud i temmelig mange år

jeg sige at den bekymring

små bøger som man plejer at omtale de pågældende

naturligvis er at der kan være eventuelle problemer der minder om dem som vi har haft med den digitale tinglysning altså eksempelvis ressourcespørgsmålet som jo helt klart har været en

ventetider at se det har rigsrevisionen jo

kort i forbindelse med at man har centraliseret opgaverne med de tre bøger i hobro

problemer der i øvrigt har været omkring ressourcemangel

den manuelle behandling af de tre bøger som som finder sted

test altså om der er forberedt egentlig brugertest

om det har givet problemer at der nu er sket en centralisering i det gamle system

sige at det er jeg ikke bekendt med

ikke bekendt med at der er opstået

det kan vi jo undersøge nærmere men

og der ligger også en demoversion af den

at hvis der er nogen der sidder derude bag skærmene og undrer sig over at vi snakker om systemet så er det det her nye system er blevet indført i salen det er måske i

meget pudsigt at vi står her og ingen af os hverken ministeren eller jeg har nået at teste systemet på forhånd det er meget pudsigt netop set i relation til de spørgsmål vi står med her det er faktisk netop demoen altså demosystemet og uddannelsen som jeg godt lige vil vende lidt tilbage til det er jo noget

må have været læringsprocessen også i forbindelse med problemerne med de lange sagsbehandlingstider ved den digitale tinglysning det er

blandt andet det demosystem der var og som blev

var jo ikke tilstrækkeligt fyldestgørende til at man rent faktisk kunne prøve af hvordan systemet ville fungere i virkeligheden har man lært af det vil der

de forventede nye brugere

derudover kan jeg nævne at man har afsat fire medarbejdere fra bilbogen til at betjene en

at telefoniske henvendelser fra brugerne i

det er afgørende vigtigt at vi ikke ser en gentagelse af de problemer der har været

nyt sagsbehandlingssystem og lignende hvor man naturligvis også vil kunne stå med nogle erfaringer man kan drage konklusioner af men i det hele taget vil man jo mange steder i staten

de erfaringer man har gjort sig hos domstolsstyrelsen og i tinglysningsretten i den forbindelse skal jeg blot høre om

alle fire bøger er implementeret når man for alvor kan drage nogle konklusioner på baggrund af de udfordringer der

nu er det jo domstolsstyrelsen og tinglysningsretten og vi har som bekendt selvstændige domstole her i landet der håndterer det her

man vil gribe evalueringen an men jeg kan ikke forestille mig andet

digitaliseringsproces der er

vil sørge for at nyttiggøre de erfaringer man gør med de nye

af det jeg jeg synes det

om at det er vejen frem og når systemerne kommer til at fungere ligesom vores nye udmærkede anlæg her